mfl beslutningsforslag nummer b otte og halvtreds

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet det

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v nitten af benny engelbrecht

carsten bach martin lidegaard

og orla østerby og der kan stemmes

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v

tyve af lisbeth bech poulsen bortfaldet dermed er forespørgslen afsluttet

og

beslutningsforslaget om tobakssalg og standardiserede cigaretpakker jeg forstår det og jeg anerkender også hensigten bag forslaget

set også enige om målet nemlig at børn og unge ikke skal ryge

som regeringen netop med vores ambitiøse målsætning om at få danmarks første røgfrie generation

en målsætning som deles af både kræftens bekæmpelse hjerteforeningen og mange andre

at vi ikke ønsker at børn og unge i danmark skal ryge og at vi ikke ønsker at den kommende generation skal overtage de dårlige vaner som vi kan se forældregenerationen

på nogle områder fortsat har det er regeringens udgangspunkt at forebyggelse og sundhedsfremme er en fælles samfundsopgave og at vi alle har et ansvar for at fremme folkesundheden det gælder helt særligt når det handler om vores børn

på den baggrund er det selvfølgelig et problem når børn og unge under atten år i strid med loven forholdsvis nemt kan skaffe sig adgang til cigaretter og her er der netop nogle aktører som ikke løfter deres ansvar i tilstrækkelig grad de overholder simpelt hen ikke loven i dag

det skal de selvsagt

det er det beslutningsforslaget så tager fat på

at man kun solgte cigaretter fra en enkelt kasse i et supermarked så der kun var et sted at fokusere på at tjekke id sådan som der nu foreslås at lovgive om

være en idé som detailhandelen sådan set allerede i deres arbejde i dag kunne implementere hvis det var det de ønskede

de kunne være med til at leve op til det ansvar de har og den lov de skal overholde

som et redskab til at løfte det ansvar som de har

synes jeg ikke vi skal heller ikke selv om jeg forstår frustrationen over at det ikke går fremad med at efterleve reglerne med at få unge til at lade være med at ryge i det hele taget en bekymring som

set også at vi skal holde fast ved at den lov der er lavet skal overholdes og de aktører på det her område detailhandelen

overholde loven og også finde ud af hvordan de så vil overholde loven hvad enten det handler om brug af særskilte kasselinjer om det handler om at placere tobakken under kassen om det handler om at have særlige ordninger internt i butikken med alt fra mystery shoppere til andet er sådan set noget som den enkelte butiksejer i sidste ende skal afgøre hvordan vedkommende bedst kan løfte det ansvar de har nemlig at overholde den lov vi har i danmark i dag som siger at det er ulovligt at sælge tobak til børn og unge under atten år

et partnerskab med detailhandelen for at synliggøre det ansvar som de har

det ansvar som de har for også

udvikling på det her område på partnerskabets hjemmeside kan man læse at blandt andet flere kassesystemer er blevet opgraderet så

kasseassistenten har mulighed for at sige

tjekke id det synes jeg sådan set er et eksempel på at

butikker som også kigger på hvilke muligheder

ude i den enkelte butik

lanceret interne og eksterne kampagner

mystery shopper ordninger min pointe er bare at jeg

forpligtelse som detailhandel til at gøre noget

man overholder loven men i sidste ende handler det om at skabe en kulturændring og det handler også om at skabe et lokalt ejerskab og en forpligtethed det er det partnerskabet handler om og det har været vigtigt for regeringen at få det her partnerskab med detailhandelen for også at sætte fokus på de udfordringer der er med børn og unge der ryger og ulovligt køber tobak jeg ser frem til at gøre status på partnerskabet hvor der både skal udveksles gode erfaringer og også ses på hvordan vi i fremtiden kan sikre en endnu bedre efterlevelse af reglerne

være lavet i et standardiseret design som producenten ikke selv må sætte sit præg på

ændret udseendet på pakkerne i maj måned sidste år i to tusind og sytten og det betyder at vi i dag med de ændringer af pakkerne der er sket

advarsler på pakkerne vi har henvisning til stoplinien på alle pakkerne så det nu kun er en tredjedel af pakkerne der er overladt til producenterne

og jeg synes sådan set at man skal afvente de initiativer der er taget og det nye layout på pakkerne og evaluere på det før man begynder at tage nye og andre initiativer på området vi har også sat en kampagne i

en kampagne i øjenhøjde med de unge det er først og fremmest en kulturkamp at stoppe unges rygning og gøre dem opmærksomme på de sundhedsmæssige konsekvenser det kan have

og begrænset gennem eus tobaksdirektiv og dansk lovgivning vi har en lov om forbud mod tobaksreklame som forbyder stort set alle former for reklame for tobaksvarer

om store sundhedsadvarsler på tobaksvarerne så det

at vi ikke har lovgivning på tobaksområdet og det er jo ikke sådan at vi har lavet begrænsninger herunder også

så sent som i maj måned sidste år men når vi alligevel ser unge der ryger så handler det jo om så meget mere og andet og derfor er det jo også vigtigt at anerkende at det her

at det kun handler om at man med forbud på forbud på forbud

i mål det handler om lokale indsatser både i kommunerne på skolerne hvor skoleledere og hvor bestyrelser

skal tage ansvar og hos forældrene såvel som hos de unge selv

at vurdere på pakkernes udformning når der har været en fuld indfasning af det nye layout og vi også har flere erfaringer fra andre lande vi kan trække på på nuværende tidspunkt er de eneste erfaringer der er på de standardiserede pakker hvor der

derfor synes jeg at den her debat skal man selvfølgelig følge med

hvad der sker i andre lande men man skal også holde fast i at erfaringer fra australien ikke kan overføres en til en til danske forhold

intentionen med forslaget men jeg mener ikke at det er den rigtige vej at gå særlige indgreb for bestemte industrier bør efter min opfattelse altid være velbegrundede

beslutningsforslaget særlig det der handler om organiseringen af detailhandelen

der intet lovmæssigt der forhindrer at de kan

set at man skal kigge på

men vi ønsker meget klart og tydeligt med de initiativer vi har taget og kommer til at tage på området at være med til at understøtte den ambitiøse målsætning som vi har om en røgfri generation i

der endda er en begyndende tendens til at

begynder at ryge

vel i virkeligheden på initiativer

en partnerskabsaftale som ministeren selv peger på men hvis partnerskabsaftalen

vil ministeren så alligevel genoverveje at pålægge detailhandelen særlige restriktioner

kasselinje om det er ved at placere tobakken under disken eller

andre initiativer er noget af det som jeg mener at detailhandelen selv skal vurdere men selvfølgelig skal de holdes op på at de skal overholde lovgivningen når noget er forbudt i danmark er det forbudt og så skal man overholde lovgivningen det gælder på det her område såvel som på andre områder partnerskabet har vi indgået her i efteråret

det er rigtig positivt at vi nu har lavet et partnerskab med detailhandelen som et nyt initiativ som følge af kræftplan iv hvor vi også oplever at der er en gensidig forpligtelse til

bakke op om at vi kan nå målet om en røgfri generation i

tredive så har vi den her kampagne målrettet unge som vi jo i fællesskab har sat penge af til

jeg når vi taler røg og unge

de unge sådan set ikke lytter til forældrene

at vi har en kampagne der også er i øjenhøjde med de unge hvis vi skal sikre at der er færre unge der

forhåbentlig stopper med at ryge hvis de er gået i gang med at ryge og i det hele taget holder sig helt væk fra

synes faktisk ikke ministeren svarer på om det kunne være en løsning hvis partnerskabsaftalen

anerkender at

i regering sidste gang og havde sundhedsministerposten så der er

vi så haft en stagnation og det er en udfordring og vi kan også i forhold til børn og unge

det anerkender jeg og regeringen til fulde det

derfor vi har lavet en målsætning om at vi skal have en røgfri generation i to

derfor vi har taget konkrete initiativer både med partnerskabet og med kampagnen

er så mange unge der begynder at ryge og vi ved at der er så mange der dør og bliver syge af rygning vi har nu en stagnation

man bare har sat en målsætning op der skal jo nogle konkrete handlinger til for at man rent faktisk kan nå det mål der savner jeg altså at regeringen og ministeren kommer med noget konkret der kan virke den tidligere v regering havde jo noget konkret i posen for eksempel ønskede man

indføre røgfri skoletid på erhvervsuddannelserne det har man nu droppet og nu er det eneste man har tilbage

partnerskabsaftaler med nogle virksomheder som helt

foldet ud på en måde så vi forhåbentlig også når ud til de unge som vi ikke har været i stand til at

målsætningen er vigtig det at have en ambitiøs målsætning om en røgfri generation i

målsætning det er forpligtende og det betyder selvfølgelig også at man skal følge det løbende

heller ikke enig med ordføreren i at partnerskabet ikke har en effekt jeg mener det har en effekt jeg mener også det er vigtigt at have et partnerskab med aktørerne

enig med ordføreren i at det at man ikke laver central lovgivning

betyder at man ikke skal tage initiativer for at minimere røg ude på de enkelte institutioner

og en lokal forpligtelse sådan at man som ledelse og som bestyrelse på en skole forholder sig til det har en aktiv rygepolitik på skolen og sikrer at man tager hånd om de problemer der er det gælder hvad enten

og andre ting og at man har den diskussion

viser sig at det er lige så nemt for unge under atten år at købe cigaretter som det har været hidtil hvor tålmodig er ministeren så med detailhandelen det er mit ene spørgsmål mit andet spørgsmål

at ministeren siger at man også skal have diskussionen lokalt

skoletid for erhvervsuddannelseseleverne der mener regeringen tilsyneladende at

folkeskoleeleverne og gymnasieeleverne at der skal være lovgivning der skal ikke være det i forhold til erhvervsuddannelserne

at man lokalt tager ansvar det betyder jo også at man ude på den enkelte erhvervsskole selvfølgelig som bestyrelse og som ledelse skal forholde sig til det her det er ikke det samme som at vi ikke gør noget som regering det gør vi i høj grad både med partnerskabet med kampagner med en række andre initiativer vi følger området meget tæt og i forhold til spørgsmålet om tålmodighed

partnerskabet allerede her i foråret

konkret sag og derfor vil jeg gerne spørge ministeren kan ministeren bekræfte at noget af det første ministeren gjorde da hun flyttede ind i ministerkontorerne

skrinlægge

konkret politisk målsætte at man skulle indføre røgfri skoletid for folkeskolerne og at man ville harmonisere rygereglerne for gymnasier og erhvervsskoler vil ministeren bekræfte at det var noget af det første ministeren droppede

erhvervsskolerne er den rette vej at gå frem det ændrer ikke på målsætningen det ændrer på midlerne

at nå derhen om man skal have en national lovgivning der forbyder røg på erhvervsskolerne eller om man skal forpligte erhvervsskolerne lokalt

at tage initiativer som sikrer at også unge på erhvervsskolerne i mindre grad bliver udsat for røg og også i mindre grad begynder at tænde den første cigaret

nå derhen og det er jo et udtryk for at når man er tre partier i en regering skal alle kunne se sig selv i

for at nå i mål med en røgfri generation

og tredive det var venstreregeringen der sagde at et af de mest virksomme midler man kan have er at fokusere på børn og unge det blev skrinlagt og jeg må tolke ministerens udtryk sådan at det er det ministeren kæmper for selv om ministeren alligevel prøver at dække sig ind under at der kom to andre partier i regeringen vi har en regering der nu lægger an til frivillige aftaler partnerskaber med detailhandelen mit næste spørgsmål til ministeren skal være er det ministerens indtryk at detailhandelen frem til to tusind og atten

er der nemlig at man ikke må sælge tobak til børn og unge i langt

blevet taget en række initiativer fra detailhandelens side jeg ser frem til at gøre status for jeg synes det er vigtigt at man med et partnerskab også ser en forpligtethed fra detailhandelens side på det her område

handler jo ikke om at erhvervsskoleeleverne

en røgfri generation og der er forbud

føler sig afhængig af nikotin og at det derfor

skal hjælpes til at holde op med at ryge to og halvfjerds procent af dem der ryger ville faktisk hvis de kunne leve deres liv om ikke ryge så jeg synes

handler om

med noget der simpelt hen har taget magten over dem er det noget som ministeren

det også nogle gange kan være omkostningstungt

at stoppe med at ryge vi har en lang række rygestopkurser som tilbydes

sikre at der er tilbud til stede det at stopliniens

også om i langt højere grad at synliggøre over for dem der har et ønske om

man kan henvende sig og det er da i høj grad noget af det vi skal sikre

den hjælp og den vejledning som som de skal have det ændrer ikke på at

der er så mange der siger at hvis de kunne gøre det om så ville de ikke begynde med at ryge er for mig jo bare et godt argument for særlig i forhold til nogle børn og unge at man skal lade

for eksempel prisen påvirker mest altså om de starter med at ryge for de siger

vi skal gøre noget i forhold til børn og unge og

i forhold til børn og unge den målrettede kampagne der nu er flerårig

om at vi har været for dårlige til at kommunikere i et sprog som de unge forstod

forstå hvad det er der motiverer unge til at begynde at ryge og der

i livet får en uddannelse og at man undgår sygdom det at man får en sygdom reducerer ens muligheder det gør ens liv ufrit det reducerer livskvaliteten og derfor er det så afgørende at vi også politisk også her fra christiansborg er med til at sætte rammer for at undgå sygdomsudvikling altså reducere sygdom i danmark derfor skal vi tænke på forebyggelse i danmark har vi mange problemer

er der en faktor der overgår alle

som kræver invaliditet og sygdom det er tobak vi har en

i socialdemokratiet anser vi det for et kæmpe problem der skal handles

har vi nu en regering der virker absolut handlingslammet på det her område hvad vi netop har fået illustreret fra sundhedsministerens side vi ved at fyrre børn og unge begynder at ryge hver eneste dag selv om det er forbudt at sælge tobak til dem og vi ved at op imod halvfems procent af rygerne begynder inden de er fyldt atten år vi ved også at over fireogfyrretusind mindreårige i danmark kommer til at dø af rygning hvis ikke vi gør noget det svarer til hver tiende elev i en folkeskoleklasse og hvis gennemsnittet er tyve elever i hver klasse

der to i hver klasse der kommer til at dø af en sygdom som skyldes deres tobaksrygning politisk skal vi naturligvis have fokus på det her problem mange forskellige steder vi skal kigge på tilgængelighed på synlighed på kontrol og på sanktioner

alligevel har vi en regering der ud fra en socialdemokratisk vurdering gør ingenting på det her område frivillige partnerskaber så langt kan man svinge sig op ja det er næsten at gå baglæns det er i hvert fald at gå baglæns i forhold til det

hed sophie løhde som i august måned seksten fremlagde en kræftplan

blev der lagt op til at indføre røgfri skoletid på vores folkeskoler og en harmonisering af rygereglerne på gymnasier og erhvervsskoler begge dele blev droppet af den nuværende sundhedsminister som noget af det første da hun indrettede sig i sundhedsministeriet

i socialdemokratiet er en fuldstændig uforståelig handling samtidig med at vi ser

enhver lejlighed er den rigtige lejlighed til at diskutere det her største og mest presserende sundhedsproblem af alle beslutningsforslaget her har ligesom to elementer der er de neutrale cigaretpakker standardiserede cigaretpakker og en særlig kasselinje socialdemokratiet har længe talt for at vi skal indføre neutrale cigaretpakker sundhedsstyrelsen har i svar til mig anslået at det kan få cirka seksogtyvetusind til at stoppe med at ryge og hvad er så egentlig argumentet for ikke

gøre det ja det har vi også prøvet at konfrontere sundhedsministeren med hvad er det der ligger i de

det er naturligvis at den resterende del af pakningen som ikke er fyldt med pligttekst og pligtbilleder er en reklamesøjle er en lækker pakke som signalerer om produktet og er med til

lokke især unge som er modtagelige for den form for reklame så det er rigtigt at gøre syv lande har indført neutrale pakker også nogle af vores nabolande det er vejen at gå det synes vi grunden til at vi i socialdemokratiet ikke kan bakke helt op

beslutningsforslaget her er det sidste element omkring de særlige kasselinjer der er ting her vi synes

men vi vil rigtig gerne være med til at tage drøftelsen med sf og alle de andre partier her fordi vi er enige om at noget skal gøres synlighed og tilgængelighed skal vi bekæmpe i forhold til tobak og vi får jo også lejligheden er rigtig glad for at alle de røde partier er enedes om

indkalde til en forespørgselsdebat her i folketingssalen

den samlede problemstilling omkring tobak

socialdemokratiet følger fuldstændig intentionen med lovforslaget men med baggrund i det jeg har sagt

her mærke eller det her mærke og den lige så forvirrede kasseassistent vender sig rundt og leder efter de her forskellige cigaretmærker der bliver spurgt ind til

i hvert fald hos en som mig den situation vil nu blive krydret med neutrale cigaretpakker

engang længere lede efter et genkendeligt design nu skal kasseassistenten læse på alle de

nu har kings eller

eller hvad de alle sammen hedder det kan godt blive

ret ubetydelig

er ikke ligefrem et

synes jeg at man indfører meget

vil der som regel det er der i de fleste supermarkeder være én kasselinje åben og der sidder den medarbejder nu sidder selv om man lægger op til

erfaren butiksassistent

der er intet der forhindrer butikkerne i at gøre det i dag

så nej jeg ser ikke at forslaget skaber meget andet end

og det synes jeg ikke er et godt udgangspunkt for

vedtage et beslutningsforslag hvis man derimod har en ambition om at færre skal ryge kunne det være at man

skulle overveje hvilken debatform man har

end der var tidligere der er kommet flere

blevet en frihedskamp

ikke blande sig i jeg vil gerne ryge

for eksempel begynde at tale om at rygning

er mange forskellige ting meget forskelligt på skalaen over hvor skadelige de kan være

tage et lidt sundere

de her lavtemperaturcigaretter som gør at

fra i morgen skal motionere en halv time hver evig eneste dag og

rygning hvis vi vil gøre noget godt for sundhedstilstanden

tage det på et realistisk niveau hvor

kan følge med i stedet for at det er den

det tror jeg ville gøre noget

også kunne bruges

at vi har et fælles mål om en røgfri generation

og tredive og mener df også at vi skal sætte initiativer i gang der sikrer at vi kan

det her korstog mod rygning det er et nydelsesprodukt og det synes vi også der skal være plads til i et land som danmark ligesom der skal være plads til at dem der kan finde ud af

lov til at gøre det men derfor kan vi jo stadig væk godt hjælpe dem der har et

ikke kan finde ud af at håndhæve lovgivningen om at man skal være atten år for at kunne købe cigaretter kunne det så ikke være en metode at sige

om man rent faktisk overholder lovgivningen

id kontrol i forbindelse med tobakssalg det er vi helt åbne

her i folketinget og mange år hvor jeg har fulgt dansk folkepartis holdning

og man kunne måske næsten fristes til at sige at dansk folkeparti er dem der bakker

jeg har et konkret spørgsmål mener ordføreren at der er for mange børn og unge der ryger i danmark det er det ene spørgsmål og hvis man nu skulle

ordførerens klassifikationsstrategi ind på en skala fra en til ti hvor ti er det værste hvor ligger cigaretterne så henne i dansk folkepartis klassifikationssystem

folk vælger træffer en beslutning om

frihedsideal som vi har i hvert fald i dansk folkeparti

ikke det tror jeg

spørge ordføreren vi kan jo se at tobaksindustrien

arbejder både med næb og kløer imod at der skal indføres neutrale cigaretpakker kan

industrien arbejder så markant imod

er det mon fordi den er væsentlig for tobaksindustrien det er det ene spørgsmål

ligger nogle frihedsidealer

set med dansk folkepartis øjne

regler for børn og unge under atten år på det her område

indrømme at i mine ungdomsår drak jeg også alkohol

jeg fik lov til at købe det jeg føler ikke

røgfri generation

nogle unge mennesker i retning af ikke at starte med de der ufiltrerede

i et land som sverige har god gavn af at de

ud over lungerne som tobaksrygning gør det har vi jo heldigvis et glorværdigt eu system der har

og jeg vender tilbage til de unge lidt senere i min tale for rygning er jo ikke bare rygning det er blandt andet nedsat fertilitet hos kvinder risiko for forringet sædkvalitet hos drengefostre det er skidt for tandsundheden ligesom rygning er den store dræber lungekræft er ligesom andre kræftsygdomme en ondskabsfuld sygdom for et par år siden oplevede vi for første gang nogen sinde at kvinderne overhalede mændene i antallet af

og lungekræft er nu den kræftsygdom der er skyld i flest dødsfald hos kvinderne

i tvivl om i hvilken retning pilen peger hvis vi skal dykke ned i årsagerne til stigningerne rygning er og bliver den store synder

på mange måder nidkære omkring vores udseende og vores sundhed

men med rygestop ser det helt anderledes ud kvinderne ryger videre som om næsten intet var hændt mens mændene tilsyneladende nu har en større tilbøjelighed til at lægge cigaretterne fra sig tænk hvis man kunne vende vrangen ud på de rygende kvinder og vise dem at sort i denne sammenhæng ikke er det nye sort men temmelig utjekket

ikke er let at stoppe med at ryge langt de fleste vil nu gerne stoppe og for os i venstre er det af største betydning at vi rækker hånden ud og støtter de rygere som gerne vil droppe smøgerne vi har fremlagt en ambitiøs kræftplan iv som gennem adskillige initiativer og med en økonomisk prioritering på to

med vores nabolande et af initiativerne handler netop om rygestop og et særligt økonomisk tilskud og hjælp til rygestop for særlig udsatte grupper det er selvfølgelig altid en diskussion værd hvornår det er samfundets opgave at yde økonomiske tilskud til adfærdsændringer

er ikke uenig men rygning

særlig udfordring rygning er ikke naturgivent det er noget vi aktivt vælger til det er også noget vi kan vælge fra hvis vi ønsker det

hvis vi kæmper for det men det bedste vil naturligvis være hvis man slet ikke begynder

og en vigtig opgave foran os som samfund i at sikre at de unge ikke bevæger sig ned ad den sti hvor smøger bliver en naturlig del af hverdagen

det meget klart vi har i venstre en ambition om at danmark skal have sin første røgfri generation i

og det er ikke en opgave som vi politisk kan løse alene skal vi sikre den første røgfri generation i

tredive så skal mange aktører arbejde målrettet sammen det handler om skolerne om ungdomsuddannelserne som skal bruge moderne undervisnings og oplysningsmaterialer det handler om at forældrene skal tage ansvar og være gode rollemodeller og fortælle

op til sit ansvar og efterspørge legitimation så ingen unge under atten år køber cigaretter regeringen indgik sidste år en partnerskabsaftale med detailhandelen som netop sigter mod et mere målrettet fokus på

uddannelse af personalet bag kassen ligesom

det sigter mod

og allerede her i begyndelsen af to tusind og atten vil sundhedsministeren følge op på partnerskabsaftalen så vi holder detailhandelen fast på at de også har et ansvar vi har netop igangsat en moderne informationskampagne målrettet de unge på de platforme og sociale medier

naturligt færdes for vi må erkende at tidligere informationskampagner til de unge ikke har været målrettede nok informationskampagnen er en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet man kan naturligvis spørge sig selv om sådan en informationskampagne virker vi ved at tolv procent af gymnasieeleverne ryger dagligt og at syv og tredive procent af erhvervsskoleeleverne ryger dagligt

i forhold til særlig de unge på erhvervsskolerne den gode nyhed er at hvis man spørger de unge så vil over halvdelen faktisk gerne stoppe med at ryge jeg forstår at sf med beslutningsforslaget her ønsker en lov

den vej ønsker vi ikke at gå lovgivningsmæssigt i venstre om

at færre skal ryge og at flere skal stoppe vi har i to tusind og seksten implementeret eus tobaksvaredirektiv og har nu større sundhedsadvarsler på pakkerne ligesom der henvises til stoplinien lad nu den nye lovgivning virke og lad os se effekten af både direktivet og de andre initiativer vi har søsat før vi begynder at overveje yderligere ændringer

støtte forslaget og jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige at

sekshundrede danskere dør hvert eneste år som følge af en sygdom der skyldes tobaksrygning

og sekshundrede det er hvert fjerde dødsfald i danmark

en røgfri generation i to tusind og tredive

det skulle jo nødig blive en aprilsnar

stor alvor og derfor skal der handling til mit spørgsmål til venstres ordfører er

arbejde for røgfri skoletid som

aprilsnar her jeg synes det her emne

så alvorligt fordi det handler om hvordan vi sammen i danmark kan sikre at færre unge begynder at ryge det handler om at vi sammen sikrer den første røgfri generation

og tredive det er ikke en opgave vi kan løfte alene her på christiansborg det kræver at mange aktører bidrager det kræver at detailhandelen spiller med det kræver at forældrene tager ansvar

at vi har sundhedsfremmepuljen der har jo blandt andet kræftens bekæmpelse budt ind på midler som netop

til at sikre at man ude på erhvervsskolerne også bliver opmærksomme på hvorfor det er så vigtigt at man her også

et ansvar for at de unge ikke begynder at ryge

har erkendt at socialdemokratiet vil noget på det her område

måske også godt kunne have fundet noget fælles fodslag

det regeringen gør nu er at de går sammen med detailhandelen de går ikke sammen med det politiske flertal det brede flertal man kunne lave noget med herinde man ønsker at lave partnerskaber frem for at lave politiske aftaler jeg vil blot lige repetere over for for ordføreren hvad kræftens bekæmpelse sagde da man lancerede kræftplan

at en kræftplan uden væsentlige forebyggelsesinitiativer

sket en udhuling af de initiativer regeringen

i supermarkederne umiddelbart mener jeg ikke der er et politisk flertal der ønsker

stadig væk insistere på at vi sammen finder løsninger informationskampagnen som vi jo i regi af satspuljen har søsat er en helt ny måde at lave kampagne på

rigtig godt eksempel på at vi netop går sammen om at tage nogle nye initiativer

målrettet på nogle flader hvor de unge bevæger sig og hvor vi ikke har haft kampagneinitiativer før så jo

ikke til andet end ord hvis der ikke kommer konkrete

vide om ordføreren synes at

at forebygge kræft og i forhold til at

det er også en plan som italesætter det mål som vi har fra venstres side nemlig at vi skal have den første røgfri generation i to tusind og tredive

ikke hørt nogen politiske partier der på den måde har sat sig et meget tydeligt mål i forhold tili hvilken retning man gerne ser

til unge vi ved jo godt i firserne var det relativt nemt at lave en kampagne der havde vi én tv kanal

der er henvisning til stoplinien og vi kan se at stoplinien bliver brugt mere end den har været tidligere

i regi af

i forhold til at sikre at unge under atten år ikke køber tobak

at man har et endog meget stort ansvar for

liv om året ikke år om livet dog rygere har desuden en fire og tyve

risiko for lungekræft end ikkerygere

er det hver femte dansker der ryger i dag

begynder omkring fyrre unge under atten år at ryge de helt nye tal som vi har fået her efter nytår i to tusind og atten viser desværre at det er en udvikling der står fuldstændig stille og hvis den fortsætter med at gøre det hvis ikke vi gør noget i forhold til tobaksområdet

for tidlige dødsfald som vi kunne forebygge nogle af hvis vi foretog os noget

mener vi at det er rigtigt at fokusere indsatsen for mindre tobak blandt børn og unge og derfor støtter vi også det mål som regeringen har formuleret omkring en røgfri generation i

et ambitiøst mål ingen tvivl om det

jo kun ambitiøst hvis det reelt bliver til noget hvis man reelt tager nogle initiativer for at nå det ellers er det jo bare ord på et stykke papir eller en gratis omgang vi synes desværre ikke at regeringen gør noget særligt for at sige det helt

tage livtag med det her mål og tage fat i de redskaber redskaber som vi ved virker det som vi entydigt hører fra eksperter fra forskningen fra de patientorganisationer som har de her tobaksrelaterede sygdomme og dødsfald inde på livet

i dag kommer sf så med et beslutningsforslag med to punkter

som skulle betyde en opstramning i forhold til at sikre den aldersgrænse der er for hvornår man må købe tobak og for det andet

forslag om neutrale tobakspakker helt overordnet er det prisværdigt at sf kommer med nogle forslag jeg tror at

både neutrale tobakspakker som vi jo kender fra en række lande herunder australien hvor der er dokumenteret effekt

prøver at håndhæve den aldersgrænse på atten år der er er meget vigtige

der er mange andre redskaber som måske

endnu større effekt min holdning er at det absolut vigtigste vi kan gøre

det område er nogle helt andre ting det er nemlig at kigge på de priser

så sent som i dag har politiken jo en forside hvor der står at tobak er rekordbilligt i danmark i forhold til andre lande det er jo veldokumenteret at lige præcis prisen

at det ville være meget meget vigtigt at tage

at udbrede den røgfri skoletid til erhvervsuddannelserne som jo i dag

de eneste ungdomssuddannelser der er undtaget

men det behøver man jo ikke nødvendigvis man kan jo godt gøre mange ting på det her område

jeg sige at vi er tilhængere af neutrale tobakspakker så den del er der ingen problemer med for vores vedkommende jeg synes sådan set

i norge irland storbritannien frankrig australien og den danske sundhedsstyrelse som

man mener at det vil have en effekt her i danmark

som dfs ordfører var inde på uden at man

fortræd ja hvad er der så at tabe ingenting så lad os da bare gøre det i forhold til sfs andet forslag om at indføre regler om at tobak kun må sælges fra nogle særlige kasselinjer i supermarkeder eller fra kiosker

nok noget mere tvivlende over for om det er den rigtige vej at gå

vi skal kigge på hvordan man håndhæver aldersgrænsen

for om regeringens partnerskab vil have nogen som helst effekt

kontrollere at man håndhæver den her aldersgrænse end politiet det kunne være interessant lad os kigge på de sanktioner

det er relativt små bøder man kan

nogle lande gentagne gange overtræder de

at der er noget at hente i forhold til at kunne håndhæve aldersgrænsen

tvivl om at det er afgørende for

til at antallet af rygere er faldet med cirka en procent om året lige

stagnerede rygeloven kom for ti elleve år siden og det er ikke fordi jeg vil

til at stagnere at stagnere eller måske ligefrem stige lidt

at tobakssalg skal ske fra en kiosk eller særlig kasselinje i supermarkeder og sælges i neutrale indpakninger

det gode liv for hver enkelt dansker men det skal politikere ikke bestemme vi skal have vores personlige frihed til at leve som vi vil så længe det ikke skader andre vi har et personligt ansvar for vores eget liv det har unge mennesker også og de skal lære at

men det er ikke statens børn og ikke statens opgave eller ansvar at opdrage

vi taler så meget om at forældre alt imens vi er ved at skabe en omklamrende og formynderisk

vi kan ikke og skal ikke forbyde dem alle sammen eller regulere

staten skal kun beskytte os mod farer der kommer udefra som overfald og indbrud det kunne vi til gengæld gøre en hel del bedre det skulle vi meget hellere bruge ressourcerne på uanset om regulering virker eller ej er jeg og liberal alliance imod at man griber ind over for den personlige frihed vi har ret

over eget liv

egentlig mener med neutrale cigaretpakker vil man så fjerne

pakkerne nu og som ikke gør dem særlig neutrale det vil man nok ikke

som vistnok svarer til det danske detektor

i bemærkningerne til forslaget henvises til den australske ordning med standardpakker og i et svar fra det danske sundhedsministerium fremgår det at resultatet fra australien er meget lille

og det er forbundet med meget stor usikkerhed

fordi man indførte flere ændringer samtidig i australien men som sagt

mener jeg og liberal alliance ikke at man skal regulere adfærd som ikke går ud over andre og politikere skal ikke bestemme hvordan vi skal leve vi har et personligt ansvar som staten ikke skal overtage og vi har ret til personlig frihed liberal alliance støtter

mod tyveri mod overfald

så i øvrigt bruge flere ressourcer på så vi vil

for regulering sådan er det men man skal bare holde sig til at regulere det som går ud over andre

er der slet ingen tvivl om

den enkelte måske at lade være med at ryge men det er den enkelte selv der skal vurdere det det ikke mig der skal vurdere det eller

rigtig dyrt for sundhedssektoren hvis vi alene skal behandle så

at afsætte de nødvendige midler til øget behandling hvis ikke vi når målene om en røgfri generation

og tredive eller et af de andre mål om at reducere

behandle dem det er den ene ting selv om det ikke var sådan er det sådan at når vi har valgt et kollektivt skattefinansieret

må vi også finde os i at der er nogle udgifter

skiferie og kommer hjem med benskader hvis vi har løbet maratonløb hvis vi har gjort andre ting som gør at vi har skader

og skattefinansieret skal ikke misbruges til at adfærdsregulere

er afhængige af hvor meget frihed er der egentlig i det det er for mig at se en ekstremt begrænset frihed

som ifølge regeringen selv også tager initiativer for at animere befolkningen til at ændre adfærd det er jo præcis det samme som

alliance reelt arbejde for at vi helt fik fjernet en tobaksafgift og derfor

pakke cigaretter til en pris af ti kroner man skulle arbejde for at der ikke

på skolerne man skulle arbejde

ordfører startede med ordføreren siger at der ikke

frihed i at være syg nej

det er jeg helt enig i

man kan udsætte sin egen krop for og hvad man

eksisterer og som udgør omkring tre fjerdedele af prisen på en pakke tobak for det er indgriben fra statens side curlingstaten må vi forstå

lad mig starte med at slå fast at i alternativet har vi den holdning at

at færre skal ryge

vi kan for at forebygge at flere begynder at ryge og at flere får kræft så derfor stemmer vi for det her forslag og det var også derfor at vi i marts sidste år fremsatte et beslutningsforslag om at sætte afgiften op

der desværre ikke var andre partier der stemte for jeg håber der er nogle der er blevet klogere i mellemtiden regeringen

og ministeren kender naturligvis godt til de skadelige virkninger som cigaretter har

vil ikke stå og remse dem op her for regeringens målsætning er jo netop at vi skal have den første røgfri generation

også undre at regeringen gør så lidt

at sige nærmest ingenting og og stort set overlader ansvaret til detailhandelen hvordan hænger det sammen sundhedsstyrelsen beskriver i en netop offentliggjort undersøgelse hvordan antallet af rygere ikke er faldet siden to tusind og elleve altså i seks år er det ikke faldet og hver femte dansker ryger stadig væk

af de personer der ryger eller har røget slet ikke ville ryge hvis de skulle leve deres liv om jeg håber ministeren er enig

og at vi skal gøre mere det er almindelig kendt at supermarkeder stiller ting som slik og andre varer som man kalder impulsvarer tæt ved kassen for at friste folk til at gøre impulskøb når nu de står i kø og keder sig ved kassen det virker nemlig så derfor mener

cigaretter præsenteres ofte i en fin glasmontre lige foran kasseekspedienten eller i et bredt farverigt udvalg bag kasseekspedienten

stor kreativitet og et enormt udvalg ifølge sundhedsstyrelsen er rygning den enkeltfaktor der har størst negativ betydning for den danske folkesundhed rygning er

som flere har nævnt i dag skyld i en fjerdedel af alle dødsfald i danmark

og det er derfor særlig vigtigt at forsøge at påvirke unge til ikke at begynde at ryge ifølge sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse fra

faktisk under atten år

selv detailhandelen prøver at råbe os op coop forsøger at få politikere til at stramme reglerne for markedsføring

vil jeg sige at i alternativet mener vi at

skal gøre alt for at få færre til at ryge og særlig at færre unge til at ryge alt andet er uansvarligt vi skal skrue på de håndtag vi har

og de skal ikke sælges lige ved siden af ekspedienten for at friste så meget som muligt

vi var positive over for det forslag forslaget har aldrig været til afstemning her i salen så vi har selvfølgelig ikke stemt om det

sige at vi har længe ment og mener stadig væk at priserne på tobak bør stige

sagde ja til at de ville støtte op om beslutningsforslaget

inhaleret tobaksrøg har skadelige effekter på alle organer i hele kroppen og rygning er et enormt problem for folkesundheden for unge mennesker som begynder at ryge og som fortsætter med

at sygdomme som er relateret til deres rygning en fjerdedel vil blive ramt før de fylder halvfjerds og disse rygere vil i gennemsnit miste tre og tyve år af deres liv

der begynder at ryge på trods af de seneste års initiativer det er alarmerende og det er utrolig bekymrende fordi vaner i værste tilfælde kan følge

fortryder mere end fire ud af fem dagligrygere at de nogen sinde er startet med at ryge og det siger noget om hvor svært det er at give slip på nogle vaner når man først er startet med at ryge i sin ungdom og det bekymrer mig jeg har selv en teenager derhjemme en atten

liv

sociale medier som han følger for eksempel hans instagram er unge mennesker unge i hans omgangskreds som lægger billeder op af særlige mærkevarecigaretter som åbenbart er mere hippe og anerkendte end andre jeg og radikale venstre synes at alt der kan begrænse at unge starter med at ryge er godt og det er tiltag som vi støtter sfs forslag er et bud der findes mange flere bud men i dag vil jeg nøjes med at forholde mig til det konkrete

kan støtte forslaget om at fjerne mærkerne gøre cigaretpakkerne neutrale

at det så samtidig åbenbart også kan jeg forstå ved at læse ned i

særlig kasselinje i supermarkedet er

altså virker det vi vil stemme

de neutrale pakker er rigtig godt

den særlige kasselinje har vi altså lige brug for at få dyrket

egentlig ikke rigtig selv komme i tanke om et mål der er større enighed om end at vi ønsker os en røgfri generation

og tredive det er næsten alle sundhedsordførere enige om det vil vi fordi vi alle sammen erkender at tobaksrygning er sundhedsskadeligt og hvem vil ikke gerne forhindre at fremtidens generationer skal slås med afhængighed og skadevirkninger som tidligere generationer har gjort igennem forskellige samlinger har netop en røgfri generation

bare ikke så godt som vi drømmer om faktisk er antallet af nye rygere igen stigende

er særlig bekymrende at debutanterne desværre ofte er under atten år igen og igen kan medierne dokumentere at unge under atten år uden problemer kan købe tobak

er nemlig set med sfs øjne fuldstændig uacceptabelt at detailhandlen på trods af gentagne eksempler

styr på at håndhæve aldersgrænsen for salg af tobak og så er det måske forståeligt nok for i mange supermarkeder

jeg kan næsten ikke beskrive det mere malerisk end

jeg synes derfor ikke det er særlig svært at forestille sig at den unge kassemedarbejder som skal bede

legitimation måske endda af kammeraterne synes det kan være en lille smule vanskeligt et skridt i den rigtige retning kunne derfor være at fjerne salget af tobak helt fra kasselinjerne eller begrænse det til nogle udsalgssteder kiosker eller særlige kasselinjer bemandet med erfarne medarbejdere og rigtig gerne set med mine øjne voksne medarbejdere det giver også mening at relancere forslaget om anonyme pakninger som jævnfør erfaringer fra blandt andet australien netop har en positiv effekt

prisen som jo bestemt også har en betydning for antallet af nye rygere

mig alligevel til at vi alle sammen

anerkendelse af at udviklingen altså

på visse områder gået tilbage det bør give grobund for en videre drøftelse i udvalget måske med henblik på

netop de forslag som kan hjælpe os med at vende udviklingen igen

sikre at detailhandlen i det mindste overholder loven det er vel egentlig ikke for meget forlangt

vi kan få en videre drøftelse i udvalget med henblik på

kunne hjælpe os til at blive enige om en retning så vi også får løst lige præcis det her problem som jo bare bare er et af mange

at oplyse om kalorieindholdet eller

de sundhedsskadelige virkninger af rygning alle ved og

og tredive og det kan under alle omstændigheder være med til at løse et ganske alvorligt sundhedsproblem som også koster

er dyrt rent menneskeligt så der skal oplysning til borgerne om samfundet men det mindste vi

sørge for at vores børn ikke har adgang til at købe

at miste et spædbarn så er det at vi som samfund skal rykke sammen og passe på hinanden det er vi ikke gode nok til i dag mødre beskyttes klogeligt med fjorten ugers

overlades til sig selv og forventes at tage på arbejde og bearbejde sorgen i smug vel vidende at moren sidder derhjemme og græder alene

til sorgorlov ved spædbarnsdød og dermed også beskytter danske børnefamilier

sf og sfs tidligere folketingsmedlem

folketinget opmærksom på den her problemstilling i to tusind

for det store arbejde og de rørende fortællinger fra ikke mindst

vi som samfund ikke har været gode nok til at

tak til mine kolleger

gøre det her forslag til virkelighed forhåbentlig meget snart

et element som jeg vil opfordre både regeringen og mine kolleger i ligestillingsudvalget til at vi får kigget på

den del der handler om lønmodtagerens pligt til at underrette arbejdsgiveren om brug af den her rettighed jeg kan godt sætte mig ind i arbejdsgivernes ønsker om at kunne planlægge bedre men vi skal også huske

det slår benene væk under både far og mor og vi

at man i den her særlige situation kan have svært ved at overholde helt almindelige varslingshensyn til punkt og prikke derfor vil jeg også appellere til at vi får kigget på det her

tager de nødvendige hensyn til alle parter det håber jeg i hvert fald at vi kan men

indfører ret til fravær på fjorten uger hvis barnet er dødfødt

således at forældrene ligestilles efter barselsloven det er en kæmpe sorg når man som forældre mister et barn uanset hvilken alder barnet har det er et vigtigt emne

har drøftet også under den tidligere regering

har afsat midler i finansloven til at ligestille forældre

det en stor sorg at miste et barn den lovgivning vi har i dag tilgodeser moren som har fjorten ugers fravær mens faren kun har fjorten dage dansk folkeparti finder det både rimeligt og retfærdigt at ligestille forældrene så de får mulighed for i hvert fald

orlov en reel ligestilling mellem kønnene på det her område

og det er meget forskelligt hvad den enkelte familie har behov for i den sorg de står med

at respektere forældrenes valg uanset om de vælger at afholde deres sorgorlov det her forslag retter op på en historisk ulighed i barselslovens regler og der er tale om en klar forbedring af forældrenes mulighed for sammen at bearbejde den sorg det er at miste et lille barn

mener at det er uhensigtsmæssigt at fastsætte en varslingsfrist i forbindelse med at man mister et barn og opfordrer til at denne bestemmelse udelades eller eventuelt blødes op det er noget vi i

har sendt spørgsmålet over til ministeren i går

lovforslaget vi synes det er et rigtig godt lovforslag og vi synes også vi har haft en god

nogle

i foråret to tusind og sytten allerede dengang mødte forslagsstillerne stor sympati for deres forslag

og medmødre af beretningen til forslaget fremgår det også at partierne er enige om at prioritere problemet med den manglende ret til fravær for fædre og medmødre i forbindelse med

fremsættelse af et lovforslag i folketingsåret to

vi i dag behandler som vi også fremførte i forbindelse med behandlingen af b en hundrede og otte er det et meget vigtigt forslag som møder stor opbakning fra venstre man skal ikke gå på akkord med uretten og det er en uret at man ikke har haft lige vilkår på det her område sorg sondrer som bekendt ikke mellem

og medmor og derfor skal vores barselslovgivning naturligvis heller ikke gøre det med dette lovforslag sikrer vi at de familier som rammes af den ubærlige tragedie det er at miste et

får ro og tid til sammen at komme igennem en meget tung og svær periode det kan ikke lindre sorgen meget

nemmere jeg glæder mig over

os frem til en god og varig løsning til gavn for de mennesker som loven berører det er en meget glædelig dag tak for ordet venstre støtter

en medmor eller en adoptant derfor er det her lovforslag jo et vigtigt skridt for ligestillingen altså at man anerkender at begge forældre herunder adoptivforældre kan rammes hårdt af den sorg der følger af at miste et barn enten ved fødslen

derfor hilser enhedslisten det her forslag meget velkommen i danmark har vi fortsat problemer med

til barsel så det her forslag er jo et skridt i den rigtige retning

faktisk på grund af sorgen måske kan overse at man har de her meget skarpe tidsfrister for at meddele arbejdsgiveren at man ønsker sorgorlov

kan vi få blødt det her op så man ikke netop på grund af sorgen mister retten til sorgorlov i den særlige situation

forslaget vi vil gerne afslutningsvis rose sf for at have rejst det her

rasmus horn langhoff som har knoklet for det

med den her lov indføres ligestilling i forbindelse med sorgorlov hvis man er i den ulykkelige situation at miste sit barn inden to og tredive uge efter fødsel eller modtagelse af et adopteret barn loven vil give forældre ret til fjorten ugers fravær i forbindelse med et barns død i løbet af de første to og tredive uger

for de mange moderne familieformer og hele tiden arbejder for ligestilling mellem kønnene

forbindelse med forskellige familiesituationer liberal alliance støtter

giver ret til fjorten ugers fravær til begge forældre så som udgangspunkt

støtter alternativet det naturligvis

til forældreskab og den sorg der kommer uanset om man man har bortadopteret eller man har mistet et barn

det er skrøbeligt synes jeg at stå og tale om

synes vi også der mangler lidt jeg synes at den her lovændring er utidssvarende i forhold til de samfundsstrukturer vi har i dag

vi skal i højere grad rette os ind mod at vi har nogle utraditionelle familiekonstellationer

medfædre i lovændringen så der er et

har haft hørt foreningen far

synes jeg at vi i højere grad skal have en en bedre forståelse af hvad

til i vores land så det kunne være rart at vi tager det med

over for lovforslaget så så forhåbentlig

kan vi sammen med ministeren se på utraditionelle familiekonstellationer regnbuefamilier og

selv er ret overrasket over at vi skal frem til to tusind og sytten til atten før vi begynder at se på ligestillingsbehov

meget bred enighed omkring løsningen og at regeringen også er gået

så vi kan få ligestillingsreglerne gennemført på det her meget sørgelige område

lovforslaget som vi behandler i dag sikrer at fædre og medmødre og adoptanter

til fjorten ugers sorgorlov i forbindelse med et barns død eller bortadoption inden den to og tredive uge efter fødslen eller modtagelsen af barnet det er en vigtig hjælp for de mennesker som havner havner i den allertungeste sorg man kan forestille sig og på den baggrund er der grund til at være glad det er næsten ikke til at forestille sig hvor stor en sorg det må være for de forældre og de familier som skal gennemgå det når det kommer til mulighederne for at få sorgorlov har der været et mærkværdigt ligestillingsproblem som vi nu endelig ser ud til at få løst moren der mister et spædbarn har i dag ret til fjorten ugers sorgorlov hvilket jo er godt faren derimod har kun ret til to uger og det er et ligestillingsproblem som vi som samfund selvfølgelig skal gøre noget ved det handler jo grundlæggende om

anerkende at begge forældre har ret til at sørge fædre eller medmødre der mister et barn bliver lige så hårdt ramt af sorg som moren til barnet og derfor mener vi i sf at det er helt rimeligt at begge parter selvfølgelig skal have ret til fjorten ugers sorgorlov sorgorlov samtidig

vi meget tilfredse med at adoptanter også er inkluderet i det lovforslag som regeringen har fremsat det er positivt at også denne gruppe får rettigheder der svarer til biologiske forældres rettigheder

er den her lovændring også vigtig i forhold til at se sorgprocessen som en man skal igennem sammen det er ikke et individuelt anliggende med de samme rettigheder for forældrene forbedres betingelserne for at de og eventuelt andre børn i familien kan bearbejde sorgen sammen

bakkes op om lovforslagets formål der er dog nogle organisationer for eksempel lo og kvinderådet som sætter spørgsmålstegn ved de foreslåede varslingsregler for orlov

andre ordførere har nævnt og om de overhovedet er hensigtsmæssige når et spædbarn dør inden to og tredive uge kan det ofte ske meget hurtigt og uden varsel og derfor håber jeg også at vi i udvalgsbehandlingen kan få uddybet hvad det er for nogle konsekvenser

og eventuelt få blødt op på det så vi sikrer at det ikke skaber problemer i

for familien meget sårbar situation sf har i mange år kæmpet for at udvide retten til sorgorlov det beslutningsforslag som

var i virkeligheden det femte i rækken siden to tusind og syv som sf

forældrenes ret til sorgorlov så derfor kommer det nok ikke som en overraskelse at vi selvfølgelig bakker op om det det har været et langt sejt træk men det er godt at vi nu endelig får ligestillet forældrenes ret til sorgorlov

jeg gerne takke ministeren og regeringen for at bære vores initiativ videre

folketingets øvrige partier for så fuldstændig entydigt at bakke op sf er selvfølgelig positivt indstillet over

som er registreret som som barnets juridiske forældre i dag

det ligger lidt uden for det her lovforslags formål så jeg synes det må være noget vi tager

sf for en flot ordførertale og

flot politisk arbejde som jo har ført frem til det lovforslag vi så diskuterer i dag

en diskussion vi havde i foråret om

er første gang at man har diskuteret det her spørgsmål det har man også gjort tidligere

det der er nyt i dag er jo at der nu så også er skabt et lovforslag og dermed også afsat penge

rette op på noget som man bliver rigtig trist og ked af og som et velfærdssamfund

set historien i den her sag også når flere ordførere siger at

er mærkeligt at man ikke har diskuteret det før det har man

det som jo er afgørende for den finanslovsaftale som jeg også gerne vil sige til

sætter pris på er jo at vi nu har skaffet den finansiering

giver muligheden for at det her kan lade sig gøre det var fru karina adsbøl også inde på i sin ordførertale

det er jo lige præcis det der gør at

har tilvejebragt en finansiering som så bliver tilgængelig for hele folketinget så

været inde på at lovforslaget gør op med de regler som har været utidssvarende i forhold til hvis man mister et lille barn de som både har været urimelige

så jeg ser frem til

forhåbentlig god politisk debat en god udvalgsbehandling men vi lægger jo også op til at det skal være en relativt hurtig udvalgsbehandling det lægger jeg så ikke op til som minister for det har jeg ikke mulighed for men jeg håber at vi sammen kan sikre en hurtig udvalgsbehandling sådan at lovforslaget kan træde i kraft hurtigst muligt det synes jeg at vi skylder dem der måtte blive berørt af en så

jeg selvfølgelig også gerne i den udvalgsbehandling uddybe hele det spørgsmål som der også været

som jeg tror er blevet misforstået en smule det her er ikke for at skabe problemer for dem der måtte benytte sig af det det er faktisk tværtimod netop for at sikre at man kommer i en situation hvor ens arbejdsgiver ved at det her

for eksempel at benytte sig af de her regler

spørgsmål og det må vi så tage en diskussion om under

hvilke overvejelser gør ministeren sig om

meldinger der kommer fra en række partier om varslingsfrister ud over at ministeren vil

de klare signaler der bliver sendt

og det er jo fordi man går fra en situation hvor

før har været en mor som arbejdspladsen jo har været vidende om

til at der nu kommer en anden person ind som

måtte komme i den situation at man ville benytte sig af den mulighed man nu får

en mulighed for lige at folde det her ud sådan at man både forstår hensigten med det og så må vi jo

ligesom jeg altid er villig til at drøfte ting som kan præciseres eller gøres klarere

sige i dag det er faktisk

skabe en større sikkerhed for dem der måtte benytte sig af de regler vi nu forhåbentlig får vedtaget

lige

en situation hvor en far havde tænkt sig at holde noget orlov

resten af familien der vil det gå hen og blive noget vi skal forholde os til

og så ender med det som vi sidder her og er enige om at

ringet af til frokostpause og

i den forbindelse blev det aftalt at nedsætte integrationsydelsen med tre procent og begrænse antallet af måneder som modtageren af ydelsen kan få tillæg for for at kunne dansk på et vist niveau forslaget er at tillægget omlægges til en bonus der kun kan udbetales i seks måneder ifølge lovforslaget vi nu skal diskutere er det en besparelse på cirka ti til tyve million kroner

enig i at niveauet for de sociale ydelser har

også enig i at der skal være et væsentligt incitament for at komme i arbejde og uddannelse for de nyankomne hvis vi skal

det kan være fornuftigt at have optjeningsprincipper for nogle ydelser sådan som vi allerede har det med folkepension og førtidspension og senest med børnechecken alt det vejer i den ene vægtskål for integrationsydelsen men vi har også

bliver ramt alt for hårdt de børn har simpelt hen for mange afsavn det er ikke kun samfundets ansvar men det er også samfundets ansvar at de kan komme på lejrskole og få en ordentlig skoletaske eller noget varmt tøj til det danske januarvejr det har været det her hensyn til børnene som har fået socialdemokratiet til at stemme imod integrationsydelsen

med de samme argumenter og bekymringer vi nu også afviser det her lovforslag vi ser frem til en god

kommet et endnu bredere flertal bag

nogle af de stramninger som vi taler om her i dag men det som det blandt

at det skal være mindre attraktivt

asylansøger og som flygtning og som familiesammenført

bidrager det her lovforslag til vi har jo allerede genindført starthjælpen vi kalder det så for integrationsydelsen men det er jo dybest set en genindførelse af starthjælpen og så kom der så et dansktillæg oveni det var ikke noget der skete med

gode vilje men det var en del af et

genindført starthjælpen eller startydelsen det bliver så

reduceret yderligere med tre pct som dybest set betyder et par hundrede kroner

så sker der så også det at noget af dansktillægget bliver

integrationsydelsen som fordi de har fået dansktillægget

op på med det her forslag så alt i alt synes vi det

rækken og det

i arbejde det fællesskab som man møder på en arbejdsplads er nemlig med til at styrke de kompetencer

som kan bidrage til at man bedre kan hjælpe i sit hjemland

muligt at vende hjem igen en nedsættelse af integrationsydelsen vil dog betyde at integrationsydelsesmodtagere vil få mere plads under de nuværende loftstørrelser til yderligere boligstøtte og så videre derfor foreslår regeringen at

konsekvensændringer af kontanthjælpsloftet for modtagere af integrationsydelse så de tilpasses den nye ydelsessats dansktillægget fra to tusind og femten er en anden ydelse som skal tilskynde nyankomne

at komme hurtigere ud på arbejdsmarkedet regeringen foreslår nu også med det her forslag at dansktillægget fremover skal udbetales som seks rater på cirka en tusind fem hundrede kroner per måned til slut foreslår regeringen at der i integrationsloven indføres en skattefri danskbonus på seks

tusind kroner til udlændinge som er omfattet af integrationsprogrammet men ikke modtager integrationsydelse

skal sikre at nyankomne asylansøgere og andre udlændinge får et større incitament til at arbejde i det tidsrum hvor

er i danmark det er ikke alene vigtigt for vores økonomi men også for hele vores samfundsstruktur derfor støtter venstre forslaget og jeg skulle hilse fra det konservative folkeparti og sige at de

har bidraget til at massivt flere er kommet i arbejde

omkring tre ud af ti det er jo en massiv

jeg forventer at den vil bidrage positivt i i den rigtige retning

sidde parkeret på sociale ydelser målet er at

er en langt langt større katastrofe at sidde derhjemme end det er at gå ud og bidrage

det er virksomhedspraktik efter virksomhedspraktik og skole og virksomhedspraktik der er jo ikke nogen af dem her der

og skal jagte ugens tilbud og gratis bleer hos venligboerne og alt muligt andet

mig selv men den integrationsindsats vi er kommet med

netop bidraget til at vi er gået fra at rundt regnet en ud af ti til

jo slet ikke nok tre ud af ti er ikke nok vi skal have langt flere ud på arbejdsmarkedet

siden vi indførte den har haft en rigtig positiv effekt

vurderede på det tidspunkt at integrationsydelsen ikke levede op til flygtningekonventionens artikel tre og tyve og fire og tyve og til

ikke tager højde for de bemærkninger i lovforslaget jeg vil egentlig høre ordføreren ser

man nu vedtager det her

og en mor der ikke sidder derhjemme parkeret på sociale ydelser men som går ud og tager et rigtigt arbejde bidrager til samfundet og engagerer sig i samfundet og det er jo det vi har set integrationsydelsen gøre så kommer ordføreren ind på hvorvidt det her er konventionsstridigt og så videre altså integrationsydelsen er jo

videreskabelse af starthjælpen som vi havde under den tidligere blå regering og den som jeg husker det

den har bidraget meget positivt til at massivt flere er kommet i arbejde

håber da ordføreren er enig med mig i at det er sundt

ud på arbejdspladserne og bidrager til samfundet i stedet for

her familiers børn i forhold til at kunne have

som ikke bidrager til det danske arbejdsmarked

hele den katastrofe af ting som det medfører børn der ikke lærer ordentligt dansk forældre der ikke arbejder kriminalitet altså det er jo alt det vi skal til livs hvis vi vil have at det

om måneden for en enlig forsørger to hundrede og tres kroner om måneden for

for en enlig udeboende og firs kroner for en hjemmeboende under tredive år det kunne man mene ikke er mange penge

hvis man er typen der gerne spenderer et par tusind kroner på et par nye sko men det er rigtig mange penge

enlig udeboende seks tusind to hundrede kroner om måneden

to tusind seks hundrede og tres kroner

jo spørge er der ikke en nedre grænse for nederdrægtigheden

omlægningen som er den anden del af dansktillægget til en bonus er også en klar forringelse

få den her ydelse hver måned

det er positivt at dem der så ikke er på offentlig forsørgelse

men det ændrer jo ikke på at der samlet set er tale om et fattigdomsskabende

som selvfølgelig bliver bakket op af regeringens støtteparti som sætter en

for en god ordens skyld at nedsættelsen af integrationsydelsen jo også rammer danske statsborgere der ikke opfylder kravet om at

i danmark i syv ud af de seneste otte år begrundelsen er

absurd som den plejer at være når det drejer sig om forringelser af økonomiske vilkår for arbejdsløse og syge mennesker det skal kunne betale sig at arbejde hedder

ikke kunne det i forvejen for de mennesker der har så lave ydelser som der her er tale om

man skal heller ikke glemme at der også er en stor gruppe af de her mennesker der bliver ramt som ikke er i stand til at arbejde på grund af fysiske eller psykiske lidelser vi er i lovforslaget dog blevet forskånet for luftige regnestykker om

en erkendelse af at det bliver svært at dokumentere at ringere og ringere ydelser

er et redskab der virker

flere skal blive bedre til dansk hvad er det så det her indeholder der

mennesker der kommer hertil men øget fattigdom og dårligere integration enhedslisten stemmer ind imod

alliances grundholdning vi er nemlig helt

at en god integrationsproces sker med en fod inden for arbejdsmarkedet derfor mener vi at det både er meningsfuldt og fornuftigt at reducere satserne for integrationsydelsen med de tre pct som der lægges op til med dette forslag ydelsesniveauet

og blive selvforsørgende og i liberal alliance ser vi det som et helt naturligt skridt

selvforsørgende lovforslaget indeholder jo også en omlægning af danskbonustillægget hvor der fortsat vil være et økonomisk incitament til at lære dansk samtidig med at man bevarer incitamentet til at komme i

til det danske samfund det er altid god logik at sørge for at det kan betale sig at arbejde

set fordi vi har en helt oprigtig tro på at det vil betyde at endnu flere træder ind på arbejdsmarkedet til gavn for den enkelte

det har haft nogle konsekvenser i forhold til at

det har jeg stadig væk til gode men hvor langt ned vil man presse forældrene og gøre

skattefrit oveni så jeg synes

kroner om måneden til forbrug for fattig så jeg er uenig i præmissen om

omfattet af et integrationsprogram

jeg kan jo starte med at sige at alternativet ikke kan stemme for forslaget og årsagen til det er at man med det her forslag altså vil reducere integrationsydelsen yderligere

forvejen væsentlig lavere end andre sociale ydelser og har efter alternativets

og min opfattelse en fattigdomsskabende effekt vi har for så vidt ikke nogen bemærkninger til den del af

handler om at man vil indføre en skattefri danskbonus til de personer som er omfattet af et integrationsprogram men som ikke modtager integrationsydelse helt overordnet

er alternativet ikke tilhænger af integrationsydelsen og derfor

stemte vi også imod dens indførelse tilbage i to tusind og femten da et flertal i folketinget vedtog at indføre integrationsydelsen

var det på trods af skarp kritik fra fns flygtningehøjkommissariat institut for menneskerettigheder og en

i alternativet er vi helt på linje med den kritik fns flygtningehøjkommissariat har vurderet at integrationsydelsen ikke lever op til bestemmelsen i flygtningekonventionens artikel tre og tyve og fire og tyve og til danmarks øvrige internationale forpligtelser om ikke at diskriminere når jeg læser lovforslaget

jeg slet ikke nogen vurdering af om de foreslåede bestemmelser stemmer overens med vores internationale forpligtelser så jeg kunne godt tænke mig når det bliver ministerens tur

at høre ministerens vurdering af om den reduktion af integrationsydelsen korresponderer med danmarks internationale forpligtelser særligt vores forpligtelser om ikke at diskriminere men også i forhold til den kritik som fns flygtningehøjkommissariat har rejst i forhold til flygtningekonventionen jeg synes det er vigtigt at holde sig for

er tvunget på flugt de har ikke de samme muligheder for hurtigt at etablere sig

det her forslag vil have en negativ indvirkning på integrationen det har tidligere undersøgelser af den daværende starthjælp som integrationsydelsen jo minder meget om også vist her har konklusionen været at reducerede sociale ydelser rent faktisk har en fattigdomsskabende effekt og det er min og alternativets klare holdning at integrationsydelsen for en stor gruppe flygtninge faktisk betyder det modsatte af integration nemlig eksklusion både for flygtninge og særligt for deres børn i to tusind og seksten lavede rockwool fonden og center for alternativ samfundsanalyse en undersøgelse af hvor meget det koster at leve på et absolut minimum i danmark og det beløb man kom frem til

svarer nogenlunde til de gældende kontanthjælpsydelser efter at loftet blev indført

udgør jo altså kun cirka det halve og nu vil man så reducere integrationsydelsen yderligere og gøre dansktillægget som i dag er muligt at få i hele den periode man modtager integrationsydelse

til en tidsbegrænset danskbonus på seks måneder og det skal også ses i forlængelse af en række andre tiltag som kraftigt reducerer

jo er en meget sårbar og udsat gruppe derfor mener jeg det er relevant igen at rejse spørgsmålet om hvorvidt det stillede forslag stemmer overens med den grundlovssikrede ret til forsørgelseshjælp som skal opfylde et vist eksistensminimum hvilket institut for menneskerettigheder også påpegede da integrationsydelsen blev indført

også godt tænke mig at høre ministerens vurdering af for forslaget

kun det at det forstærker den fattigdomsskabende effekt som integrationsydelsen har

jeg tilføje at jeg bestemt tror at langt størstedelen af de flygtninge der kommer til danmark jo

men her risikerer vi altså

ekskludere en stor gruppe og vi ønsker at alle mennesker behandles lige og med lige værd derfor kan vi ikke stemme for en forringelse af ydelserne for en gruppe som i forvejen er svagere stillet økonomisk

mange har været tvunget på flugt og har været udsat for traumatiserende oplevelser i stedet

vi skabe de bedste forudsætninger for at mennesker på flugt som kommer til danmark kan blive integreret i det danske samfund og det mener vi altså ikke vi gør ved at forskelsbehandle vi mener at integrationsydelsen skal afskaffes og det også det vi har foreslået i vores eget fuldt finansierede finanslovsforslag

ydelser der i dag tildeles flygtninge og andre udlændinge for at give dem og jeg citerer et større incitament til at arbejde og blive integreret i det danske samfund citat slut det er bemærkelsesværdigt

den nuværende lave integrationsydelse kan fremme integrationen på arbejdsmarkedet nu nedsætter man

de pågældende der bliver berørt af det

tre procent mere integreret

af værste skuffe og der er selvfølgelig konsekvensændringer for de gældende kontanthjælpslofter så de også må følge med

tankevækkende er

integrere flygtninge på arbejdsmarkedet men at man i stedet for skal holde dem adskilt fra resten af samfundet og sørge for at de bliver sendt hjem hurtigst muligt uden at få egentlig forbindelse med det danske samfund men det er altså måske kun til nytårstaler man hører den slags for tiden det er ikke en værdig politik over for de mest sårbare mennesker i danmark det radikale venstre mener ikke

følger af være flygtning og skulle klare sig med sin familie under fantastisk vanskelige forhold inden man kommer til et land som for eksempel danmark eller et andet europæisk land hvor man så kan prøve at få

en meget svær situation

argumentet med at

uhellige alliance der er lavet mellem regeringen og dansk folkeparti at det her forslag

led i den politik lige så vel som vi

at det er særlig hensigtsmæssigt at tilskyndelserne

det høje ydelsesniveau har været en hindring for at få nye flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet

og så er det for mig helt grundlæggende ikke rimeligt at man fra dag et får adgang til et tag selv bord af meget høje danske velfærdsydelser

indførte vi jo i to tusind og et

dansk folkeparti start

gav et betydeligt løft i beskæftigelsen i målgruppen i to tusind og femten genindførte den nytiltrådte venstreregering så starthjælpen i form af en integrationsydelse og jeg er af den klare opfattelse at integrationsydelsen kan tildeles en stor del

for den fremgang der har været i beskæftigelsen blandt flygtninge her på det seneste

det her lovforslag styrker vi incitamentet til at gøre en

fordi vi jo netop har en tiltro til at det vil medføre at endnu flere opnår

arbejde og klare sig selv der hvor de

vi gør de her mennesker en bjørnetjeneste i ordets oprindelige

ved at tage ansvaret fra dem

august to tusind og femten og frem til august to tusind og sytten sket en markant stigning i

flygtninge og familiesammenførte til

flygtninge fra tyve til seks og tredive

to tusind og seksten til fire og halvfjerds procent i november to tusind og sytten og det synes jeg sådan set klart bekræfter at

integrationsydelsen og for den sags skyld også både kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen har været

den helt rigtige vej at gå samtidig med at en

stram udlændingepolitik og selvfølgelig også vil jeg sige gode konjunkturer

massiv virksomhedsrettet fokus i kommunerne ser ud til at have skabt en grobund for en

i forhold til at få de her mennesker ud på

det er nogle af de stærkeste

flygtningeområderne der kommer hertil de har alle sammen forsørget sig selv inden de kom hertil

det handler om at man skal forsørge sig selv og at man skal tage aktivt del i arbejdsmarkedet og når så

ligesom ville være i lige forlængelse kan man sige af

på om man lige er kommet til landet eller om man

mener jeg ganske enkelt ikke at man skal have det her store tag selv bord af

om bord i jeg mener at man skal gøre sig fortjent til det men allerbedst

jo være at man forsørgede sig selv og derfor har vi lagt ydelsen som vi

lavet integrationsgrunduddannelsen som jeg også går ud fra ministeren tænker er

en ordning der sikrer beskæftigelse jeg er jo af den opfattelse at

er det der får folk ud på

set af den opfattelse at de flygtninge

det at man er flygtet og eventuelt er traumatiseret

også kan have nogle konsekvenser der gør at man

de allerstærkeste der er kommet hertil de allersvageste kommer slet ingen steder de sidder stadig væk i homs eller i aleppo og lever kummerlig tilværelse i det omfang

overlever sådan groft sagt

groft deler det op i tre grupper og tager mellemgruppen den der er i nærområderne hvorimod de allerstærkeste er dem

skal man da også forsørge sig selv når man kommer til danmark

jo også er lavet for netop

sikre at vi ikke bliver en magnet i forhold til at komme til danmark og søge asyl asyl fordi vores ydelser er høje

kontanthjælp til integrationsydelse helt sikkert også

en stor betydning for

et tag selv bord det er mit ene spørgsmål det andet spørgsmål retter sig til den her bemærkning

mange af de tiltag som man har sat i gang på integrationsområdet som også er med til

betyder jo faktisk at flygtningene

i virksomhedspraktik eller ude hos en anden aktør eller

i gang med et integrationsforløb hvor mange flygtninge sidder derhjemme jeg har ikke mødt nogen endnu de går på arbejde

de tager bussen de cykler de afleverer deres børn i daginstitution og møder op på arbejde og får integrationsydelse for at gøre det og vil hellere end gerne have et arbejde

det er faktisk en hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet at man får noget på sit cv at man lærer dansk man er kommet til et land hvor man får sprogundervisning gratis man er kommet til et land hvor vi hjælper folk til at komme ind på arbejdsmarkedet det er da et kæmpe tag selv bord man er kommet til vi hjælper folk lige fra

rejse hjem til deres hjemland igen hvis der bliver fred og det synes jeg faktisk er utrolig flot og at man så oven i købet også får en social ydelse oveni

dem et arbejde de kan få løn for det er det som det her forslag jo ikke svarer på fordi de er

men stadig væk bare uden at få løn for det det synes vi stadig væk er problematisk

skaber nogle arbejdspladser som de faktisk har adgang til for de de kommer på arbejde hver dag

sprogskole eller uddannelse så kan vi ikke holde op med at tale om at de sidder derhjemme for det gør de

på grund af en meget aktiv arbejdsmarkedspolitik hvor vi rent faktisk kræver noget af de her mennesker blandt andet at man deltager i virksomhedspraktik jeg ved godt at enhedslisten er imod men også det at vi har et kontanthjælpsloft

og fem og tyve timersregel og at vi har nogle lave ydelser betyder at det kan betale sig arbejde så man ikke sidder derhjemme tænk hvis enhedslisten havde lov til at bestemme

jo være frygteligt så ville de netop bare sidde derhjemme ville aldrig nogen sinde blive en del af det her samfund så jeg er yderst tilfreds både med sænkelsen her med den arbejdsmarkedspolitik vi fører og generelt kan man sige det ydelsesniveau og det fokus vi har på at det ikke skal kunne betale sig